der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v to og halvfems

orla østerby

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v en og halvfems af jens joel søren egge rasmussen christian poll ida auken

andet budskab jeg har lovet at komme med her er

at der er lavet en konkurrenceanalyse og og der har været bekymring for skulle vente på den

med dansk folkeparti blevet enige om at

en vedtagelse af lovforslaget den kommer ikke til at ændre på lovforslaget men jeg vil give det tilsagn

aftalt med dansk folkepartis ordfører at at vi selvfølgelig kigger på den analyse og hvis den fører til skattemæssige ting så

herre christian langballe df eller er det forkert jesper

er overordentlig fornuftigt for man må forstå at vi dermed ikke skal stemme om lovforslaget om et øjeblik

ikke det burde vente når vi havde den her konkurrenceundersøgelse så hvad er det egentlig

siger til folketinget nu kommer vi til at se den konkurrenceundersøgelse

vi stemmer om stemmer om lovforslaget og vi kommer ikke til at se den inden vi stemmer men jeg har lovet det har jeg aftalt med dansk folkeparti

vil kigge på resultatet efterfølgende men men resultatet af konkurrenceundersøgelsen kommer ikke til at ændre på det her lovforslag det kommer heller ikke til at ændre på kriterierne men det kan jo ændre på andre ting

vi havde medieforhandlingerne sidste år

var fuldstændig enige om at det var en

sådan at det ikke kun var den ene type medier der havde nulmoms og den anden type medier der havde vi ønskede en ligestilling

og det smalle medieforlig er så

i at det meget smalle flertal i folketinget har valgt så at køre fuldstændig solo uden at orientere os andre med henblik på udmøntningen af den nulmomslovgivning som vi

hvad i vedtager om et øjeblik og hvis der er nogen der

fuldstændig uklart på trods af at vi har stillet en lang række spørgsmål er det ikke blevet klarere

fremrykke vedtagelsen

en måned det vil sige enten sidst i den her måned eller hvis der skulle være udskrevet valg som noget af det første under en ny regering for der er

kender de præcise detaljer

regeringen må tage ansvaret for den lovgivning som ingen aner hvad omhandler

stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren

så har statsministeren bedt mig om

med en udtalelse af særlig karakter jeg skal hermed i medfør af § nitten stykke tre i folketingets forretningsorden anmode om at få ordet med henblik på at kunne fremsætte en udtalelse af

valgperioden nærmer sig sin afslutning og meget går godt i dejlige danmark

siden valget er der skabt titusindvis af nye arbejdspladser aldrig før i danmarkshistorien har så mange mennesker været i arbejde ikke siden nitten syv og firs har så få været på offentlig forsørgelse der er fremgang i hele landet det mærker danskerne i deres hverdag vi har forbedret vilkårene for iværksættere og danske arbejdspladser og det er nu mere attraktivt at tage et arbejde og bidrage til fællesskabet det skaber en

sund økonomi det er helt afgørende pengene skal jo tjenes før de kan bruges

det underskud vi arvede fra den

det giver frihed og tryghed for den enkelte for familien for fællesskabet den sunde økonomi betyder at vi kan bruge flere penge på fællesskabet på sundhed på børn på tryghed og ældre vel at mærke uden at slå hul i kassen eller hæve de i forvejen ret høje skatter det har været muligt fordi vi er bedst til at lede landet jeg ønsker at leve i et land

tror på personlig frihed men ikke lader de svage sejle i deres egen sø hvor vi giver plads til den enkelte men ikke på bekostning af fællesskabet og hvor vi styrker fællesskabet men aldrig så det bliver omklamrende og ufrit det er det danmark jeg ønsker det er det danmark jeg kæmper for

det er der hvor jeg vil se mine børn vokse til og hvor de børnebørn som jeg forhåbentlig får en dag skal møde verden lige der i balancen mellem frihed og fællesskab skal danmark være

om meget heldigvis det overser man let når bølgerne går højt

danmark også fremover skal være rollemodel for grøn omstilling og en bæredygtig fremtid derfor står alle partier bag den mest ambitiøse energiaftale nogen sinde vi er enige om at prioritere velfærden rammen om om store dele af vores liv sikkerhedsnettet som griber dem der falder men man må ikke glemme at god velfærd kræver en solid økonomi vi er enige om at alle skal med i fællesskabet så de gode tider kommer alle til gavn så usikre børn og unge får mere sikker grund under fødderne og så der er plads til de skæve eksistenser som ikke bare går den snorlige vej gennem tilværelsen

vi er enige om at investere i sundhed så der bliver bedre vilkår for patienter og pårørende når sygdom rammer alt det er vi enige om

men en grøn indsats en god velfærd et danmark hvor alle er med og investeringer i sundhed kræver jo alt sammen en solid økonomi det er ikke nok at lægge en ønskeliste frem økonomien skal være i balance det er nemmere at blive enige om ønskerne end at betale for dem

der er også ting vi er uenige om

der skal være den balance vi sikrer en udlændingepolitik hvor danmark skal forblive et åbent land men hvor vi samtidig skal passe på danmark

udlændinge skal bidrage til fællesskabet derfor har vi sænket sociale ydelser til arbejdsløse udlændinge og flygtninge det er en politik

børn i tusindvis har oplevet deres forældre forlade kontanthjælp til fordel for arbejde eller uddannelse det er en politik som har ført til at asyltallet nu er

hvor vi hjælper historisk meget i nærområderne og hvor andelen af flygtninge og familiesammenførte i job er fordoblet

vil nogle rulle tilbage det må jeg advare imod

højere ydelser til ikkevestlige indvandrere kan dræne milliarder fra kernevelfærden fastholde mennesker uden for arbejdsfællesskabet og igen gøre det attraktivt at søge asyl i danmark

koster ikkevestlige indvandrere og efterkommere fortsat fem og tredive milliard kroner om året det er mindre end tidligere men det er alt alt for meget i en ansvarlig økonomi må man vælge

og jeg vil hellere bruge ekstra penge på kernevelfærden på investeringer i fremtiden eller på at sænke skatten for hårdtarbejdende danskere med små indkomster andre vil hellere bruge pengene på arbejdsløse udlændinge og igen gøre det mere attraktivt at søge asyl i danmark men mindre attraktivt at arbejde en stram udlændingepolitik

og en ansvarlig økonomi uden skattestigninger på den ene side og udlændingelempelser højere ydelser og skattestigninger på den anden er nogle af de afgørende forskelle i dansk politik danmark er værd at kæmpe for danmark kåres med god grund

et af verdens lykkeligste lande år efter år

at få øje på og de kan ikke bare løses med

eller på tolv minutter verden er i opbrud spændinger stiger mellem øst og vest brexit gule veste spørgsmålstegn ved værdien af internationalt samarbejde eu er under pres klimaforandringerne er tydelige og skræmmende presset fra flygtninge og migranter udfordrer fortsat europa og herhjemme i danmark hører man pludselig synspunkter i debatten som de fleste af os betragter som ekstreme og fremmedfjendske

opbrud kalder på samling rystelser fordrer stabilitet usikre tider kræver et erfarent robust og ansvarligt lederskab

jeg har derfor i går meddelt hendes majestæt dronningen at der udskrives valg til folketinget

mine kompetencer og min erfaring til fortsat at lede danmark og jeg beder danskerne om genvalg ved folketingsvalget som afholdes på grundlovsdag den femte juni to tusind og nitten

nu bliver der plads til at diskutere europa og indenrigspolitik både hver for sig og i sammenhæng for det hænger sammen

hvem vil vi være

hvad vil vi kendes for

jeg er ikke i tvivl vi har vundet al vores velstand i et åbent og positivt samspil med resten af verden og det skal vi holde fast i mens vi passer på os selv og hinanden

samtidig giver en lang folketingsvalgkamp os god tid til at debattere partierne imellem statsministerkandidaterne imellem så danskerne får et klart billede af hvem der er bedst til at lede danmark

tak for et konstruktivt samarbejde de seneste fire år har mine regeringer lavet aftaler med alle alle i folketinget og vi har vedtaget næsten fem og halvfems procent af alle lovforslag med flertal hen over midten så tak for jeres tillid og tak for de mange gode stunder

når folketingsvalg er udskrevet er det praksis at tingets almindelige virksomhed standses og jeg skal derfor afbryde mødet

ønske alle en god valgkamp jeg ved jo at der er en række medlemmer der ikke genopstiller til valget

en rigtig varm tak til for den indsats de har gjort i folkestyrets tjeneste

omfatte dem der af andre grunde ikke vender tilbage efter valget

nogen der er sikret en plads på forhånd når vi har frie valg og derfor også fra mig en rigtig god